nummer v to og tyve af lykke friis jens joel rasmus helveg petersen lisbeth bech poulsen og lene espersen og der kan stemmes nu

jeg slutter afstemningen for stemte otte og halvfjerds imod stemte seks og tyve

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer

tre og tyve af

enighed om totaløkonomisk rentable investeringer og grøn byfornyelse men den store udfordring var især energikravet for at kunne benytte sig af boligreguleringslovens § fem stykke to

man kan hæve huslejen ved gennemgribende renoveringer regeringen havde lagt op til en rigid regel om at bygninger skulle leve op til energimærke d for at kunne benytte sig af boligreguleringslovens § fem stykke to ved gennemgribende renoveringer

gøre at en række bygninger ikke blev renoveret installationsmangler som for eksempel manglende bad og toilet

med ringe energimærkning det var vigtigt for os

at benytte sig af boligreguleringslovens §

for det vil nemlig betyde at de ikke ville komme installationsmanglerne til livs og på sigt ville denne del af boligmassen kunne forslumre

hvis man har et energimærke d

ministeren gjorde det klart at udlejeren

det var vigtigt for os at vi ikke komplicerede lejeloven yderligere det skulle derfor være en simpel regel

os opmærksom på at de har ændret på aftalen vi er ikke enig i ændringen af aftalen

ændringen af lovforslaget udvander fire hundrede kronersreglen så den i realiteten

det vil samtidig betyde

og at installationsmangler som manglende bad eller toilet ikke vil blive ordnet det vil samtidig betyde

energisparepakken og vi støtter elementerne i i aftalen

aftalt grøn byfornyelse og stigningen i lejernes råderet vi støtter aftalen men vi forventer

vi skal hele tiden blive bedre til energieffektivisering og mindske udledningen

med energipakken styrker vi energirenoveringer i vores boliger så vi kan spare varme og energi til glæde for

klima udlejere og beboere i dag afholder mange udlejere sig fra at foretage renoveringer i deres ejendomme fordi de er bekymrede for at investeringerne ikke kan tjenes hjem

det både bliver bedre og mere gennemskueligt for udlejerne at gennemføre de grønne renoveringer udlejerne får mulighed for at opkræve en større lejeforhøjelse end de nuværende regler

energistandard og kan dokumentere en

investering per kvadratmeter det synes vi er et rimeligt krav

giver gode muligheder for at igangsætte renovering inden for aftalt grøn byfornyelse ligesom forhåndsgodkendelse

energiforbedringer og en forhøjelse af lejernes rådighedsbeløb også skal være med til at sætte skub i den

grønne boligsektor hele udgangspunktet er at vores boliger samlet set skal blive mere

står driften af bygninger for fyrre procent af vores energiforbrug

boligerne vi når derfor langt hvis vi kommer i gang med renoveringen og selvfølgelig bygger grønt hvis vi bygger nyt energipakken vil gavne både private udlejere og lejere

betaling til leje og energi ikke forhøjes

energibesparende renoveringer samtidig med at udlejerne tilskyndes til at forbedre ejendommen så boligerne er tidssvarende og energirigtige dagen i dag synes jeg derfor bringer en god nyhed

klimaet derfor bakker socialdemokraterne

lovforslag har vi prøvet at tilgodese lejere

udlejere samt gøre det mere attraktivt for udlejere og lejere for udlejere

give mulighed for at opnå et større afkast af energibesparende foranstaltninger og energirenoveringer ligesom det kan give udlejerne større sikkerhed for at det forventede afkast faktisk opnås og for lejere vil forslaget give mulighed for at opnå lavere energiudgifter lovforslaget implementerer seks

rentable forbedringer og aftalen om grøn byfornyelse

udlejere og lejere kan indgå aftale om gennemførelse af aftalt grøn byfornyelse i form af energiforbedrende arbejder på beboelsesejendomme energikrav som betingelse for anvendelse af lejeloven forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelser præciseres så der er en sagsbehandlingsfrist på to måneder

finder det i dansk folkeparti vigtigt at sagsbehandlingstiderne

forhøjelse af råderetsbeløbet giver lejere mulighed for at gennemføre forbedringsarbejder

lovforslag at der indsættes en hjemmel i lejeloven til dette forslaget om rentable forbedringer indeholder de tiltag der vil være rentable og have forholdsvis kort

forslaget lægges der op til at udlejer kan opkræve en større lejeforhøjelse end efter gældende regler

at energibesparelsen fordeles mellem parterne med dette lovforslag

at man giver grundejernes investeringsfond mulighed for at yde udlejer og lejer en udvidet rådgivning i stil med den fonden har ydet i forbindelse med tidligere tilskudsordninger dette lovforslag skulle gerne tilgodese begge parter både lejere og udlejere dog har der været en række skeptiske høringssvar i lovforslag

det lovforslag der ligger nu og den efterfølgende korrespondance der har været ordførerne imellem

det lovforslag der ligger her i dag er det vi aftalte i sin tid så det skal vi have bekræftet i udvalget vi står selvfølgelig ved den aftale vi har indgået men vi finder det vigtigt at det også er den aftale vi har indgået der foreligger her

hele den her afbureaukratisering

gerne være med til så vi støtter

af hvorvidt det her forslag er den aftale der er indgået

tager vi gerne snakken i udvalget men vi mener at det her er det forslag

måske er er nogle der er i tvivl om om det er i overensstemmelse med den aftale det er jeg nu sikker på

løbet af udvalgsbehandlingen

indeholder jo som noget nyt muligheden for grøn byfornyelse og

den diskussion der så har været om

både moderniseret og gjort mere energieffektivt samtidig med at vi varetager lejernes interesser

vi kommer ikke uden om at hele danmarks

holdes i ave og begrænses så

på den lange bane uden tvivl også til fordel for lejerne men der har været nogle hensyn der har måttet tages her det er vel heller ingen hemmelighed at der

nogle lejeres side og at der også er

det kan være at vi har fundet et

i hvert fald min opfattelse og jeg er glad for aftalen også den der nu udmøntes i det

af private lejemål får mulighed for at bo i tidssvarende boliger og for at få del i den besparelse som en energirenovering skal medføre jeg skal i det følgende uddybe at det kun i meget

begrænset omfang er lykkedes at udmønte energiaftalen

forslagene indgår som en helhed der vurderes ikke at forrykke den økonomiske og retlige balance

siger alle tre lejerorganisationer fra over

når man tilhører venstrefløjen i det her land samlet set er det udlejerne der får alle de økonomiske incitamenter mens lejernes indflydelse og incitament reelt set set er fraværende en anden lejerorganisation udtrykker det således forslaget vil bevirke særdeles væsentlige forringelser af lejernes retsstilling og boligøkonomi loven går langt ud over de tiltag som måtte forventes fra energiforligets aftaletekster vi er overraskede over at aftaleteksterne foreslås udmøntet på en måde der så kraftigt og så groft er til lejernes ugunst det er stærkt vildledende over for folketingets medlemmer at udkastet præsenterers med bemærkningen om

og ensidigt til udlejernes interesser

om det økonomiske aspekt siger bemærkningerne

til lovforslaget meget om

der skal have gavn af denne lov om huslejestigningerne bruges udtrykkene en favorabel husleje

attraktiv husleje ja men hvem er det attraktivt for det er jo sådan at lejere og udlejere har modsatrettede interesser

lejens størrelse og man kan vel ikke omtale huslejestigninger som favorable uden at de bliver det modsatte for modparten

den totaløkonomiske model som lejerorganisationerne konsekvent kalder tvangsmodellen

hvori der ikke ikke indgår

er stærkt ugunstig for lejerne der skal ikke foregå en forhandling

selv om lejerne er imod den den afskaffer det hidtidigt gældende loft over huslejer i danmark nemlig

får økonomisk gavn af energirenoveringer med tilbagebetalingstider på typisk

skal lejerne efter det her forslag betale hele gevinsten i leje og uden en tidsbegrænsning sådan og selv om lejerne allerede over lejen har betalt til vedligeholdelse

kan vedligeholdelsesdelen medregnes i en lejestigning det er noget nyt lejernes lo foreslår at tvangsmodellen ikke skal kunne anvendes før forhandlingsmodellen altså den aftalte grønne byfornyelse har været afprøvet

rimeligt udgangspunkt og det vil ikke stride mod aftalen

op til parterne selv at afgøre hvilke værktøjer der er bedst

at det jo er udlejeren der selv kan bestemme hvilken model han vil anvende lejerne har ikke indflydelse på det man skal ikke være ret meget spåmand

tvangsmodellen hvor han uden forhandling med lejerne kan trumfe sine krav igennem varmebesparelsen skal jo beregnes af et certificeret firma i forslaget er det op til udlejeren at vælge firma belært af huseftersynsordningen som vi

vil det være mere rimeligt at lejerne kunne vælge

omkostningerne ved beregningen man plejer at sige at den der betaler for musikken bestemmer hvad der skal spilles men sådan

er langt bedre end tvangsmodellen alene derved at der foreligger en aftale mellem parterne

i huslejenævnene er en god ting det har vi haft oppe at vende i en anden sammenhæng jeg kan ikke nå at komme ind på § fem stykke to men jeg kan sige at det vi vil gøre er at vi vil rejse en række spørgsmål i udvalget og

være meget udmærket med regler som regulerer betaling af forbrugsafgifter i situationer hvor parterne intet har aftalt derom men hvorfor skal man gøre dem bindende og ufravigelige det virker som en automatreaktion eller i hvert fald som en konsekvens af at man

medmindre man gennemfører anden lovgivning som gennemtvinger de ønskede isoleringsarbejder

derimod har man meget elegant indsat en begrænsning af udlejernes mulighed for at forbedre et lejemål og dermed undgå boliglejereguleringslovens regler om lejefastsættelse i en bedre verden greb lovgivningen ikke ind i lejefastsættelsen

der ingen grund til flere indgreb til skade for udlejerne samlet set er der tale om et lovforslag der mest er til glæde for jurister og sagsbehandlere men som vil have en meget begrænset virkning det kunne i øvrigt være interessant at sammenligne det med hvorledes et frit marked vil fungere med hensyn til energieffektivisering idet lovforslaget antager at der kan opstå det paradoks at forbedringer nogle gange vil give fordele for lejerne men at de alligevel ikke bliver gennemført fordi udlejeren ikke

en forrentning af sin investering tilbage på et frit boligmarked vil udlejer være i konkurrence med andre udlejere om at levere den bedste og billigste bolig og det omfatter lejernes samlede boligudgift herunder naturligvis forbrugsafgifter for varme og så videre derfor vil udlejer have et incitament til at gennemføre energibesparelse

at paradokset opstår skyldes altså lejereguleringen og er endnu et eksempel på at lejeregulering bør afskaffes

nemlig lejeloven og boligreguleringsloven

hvilke krav om energiforbedringer af lejemål med dårligere energimærkning end d

en udlejer kan gøre brug af boligreguleringslovens § fem stykke

nemlig at de lejere der ikke umiddelbart kan opnå

årig periode skal have udført rene energiforbedringer svarende til mindst fire hundrede kroner per bruttokvadratmeter

de skærpede krav men efter høringen og de konsekvensrettelser som høringen har medført er

det samlede lovforslag at kravet om energiforbedringer for

en underforstået lejejuridisk konsekvens af fortolkningen af

lejelovsprincip hvor investeringer ikke bare er investeringer

lovforslaget på dette område er indforstået i en sådan grad at man nærmest skal være lejelovsspecialist for overhovedet at kunne gennemskue dets konsekvenser

formål at øge energiinvesteringer i den private udlejningssektor

ikke etablerer nogle nye barrierer

have fået henvendelsen men jeg fik desværre et lidt

mellem den tredje og femte december to tusind og

der betyder at meningen med den aftale vi

jeg henvendte mig ikke for at blive belært

og for en god ordens skyld så er to dage til at komme med kommentarer ikke lang tid

noget der direkte kan udledes af forslaget og høringsnotatet

sendt til ministeren omhandler et juridisk komplekst område

hvad rene energiforbedringer er

man har haft mulighed for at komme med indvendinger

er interesseret i god lovkvalitet derfor mener jeg at vi skal tage det her op i udvalget eller i forligskredsen

få ryddet alle mulige forståelsesknaster

som vi alle ønsker os vi har nemlig en stor interesse i at energiforbruget bliver nedbragt og så må vi i øvrigt se på hvad det

meget tæt herunder foretage en

hvor alle partierne der er bag forliget står står ved det her

rigtig glad for på trods af at det var et meget kompliceret forhandlingsforløb med over to hundrede

jeg rigtig glad for at det her nu indgår som bidrag til at sikre et energieffektivt samfund med mindre energispild efterfølgende har jeg på regeringens vegne den niende oktober indgået en aftale med partierne bag energiaftalen om hvordan energisparepakken skal udmøntes i lovgivningen i den forbindelse har vi også lagt vægt på at der er tale om en helhed af initiativer som vi vurderer og som jeg ikke vurderer

og modernisering af lejelovgivning

omfatter det her hele seks hovedelementer hvoraf nogle nok er til størst glæde for udlejerne mens andre får størst bifald på

der imødekommer modpartens interesser og det er vel et meget godt udtryk for at vi med lovforslaget har ramt en balance som jeg mener er rigtig i forhold til lejere og udlejere

også haft en diskussion om hvilke krav der kan stilles for at en udlejer kan anvende den attraktive lejefastsættelse der jo sker efter boligreguleringens § fem stykke to ved genudlejning af en gennemgribende forbedret lejlighed og her skal man vel indskyde at når man kommer igennem

§ fem stykke to får man adgang til

gennemsnit der er uenighed kan jeg både se af de spørgsmål der er stillet også efterfølgende og

vedligeholdelse i de fire hundrede kroner per kvadratmeter som udlejer der ikke har et energimærke på d eller bedre

inden genudlejning det fremgår klart af aftalen om udmøntning af energisparepakken og af høringsnotatet

at der ikke i investeringen på fire hundrede kroner per kvadratmeter indgår vedligeholdelse det fremgår altså klart

jeg forstår også at der er forskellige tolkninger af det og at man

er usikker på hvordan det her foregår og derfor vil jeg

fra vores side har vi helt klart loyalt forsøgt at udmønte både det der står

synes det er rimeligt at vi sætter os sammen og diskuterer den her problemstilling

også godt tilfreds med at vi med lovforslaget får løst det såkaldte paradoksproblem som udlejerne længe og vedvarende har peget på som en barriere for gennemførelse af energiforbedringer i private udlejningsejendomme man skal huske på at den private udlejningssektor udgør knap tyve procent af samtlige ejendomme i danmark og vi har rigtig mange ejendomme som trænger til energiforbedringer

det i virkeligheden hænger og når vi så ved at fyrre procent af vores

problemet består jo i at selv om både lejer udlejer og samfund kunne have gavn af at der blev gennemført flere energirenoveringer med deraf følgende økonomiske besparelser og miljømæssige forbedringer så foretages de ikke og det er primært fordi udlejere i dag ikke på kort sigt

med forslagene om totaløkonomisk rentable energiforbedringer

kan parterne i stedet aftale sig frem til hvilke energitiltag der skal gennemføres og hvor stor lejeforhøjelsen skal være

ud over tilskuddet fra energiselskaberne

indfasningsstøtte til den højere leje og eventuelt at sørge for

de berørte lejere på den måde skulle det gerne være mere attraktivt

indgå aftale om grøn byfornyelse og dermed få gjort ejendommen mere tidssvarende i energimæssig henseende

været røster fremme om at der er behov for at

til at fastsætte de nærmere regler om totaløkonomisk rentable

jeg ser også frem til et godt udvalgsarbejde

selve udmøntningsaftalen af niende oktober to tusind og tolv er anført

§ fem stykke to er det aftalt

andre ejendomme end ejendomme med energimærke d eller bedre og lyt nu efter

for at udlejeren kan anvende bestemmelserne i boligreguleringslovens

at udlejeren inden genudlejningen gennemfører rene energiforbedringer i hele ejendommen svarende til mindst fire hundrede kroner

per bruttoetageareal det står

i selve udmøntningsaftalen rene energiforbedringer

skal jo forstås som forbedringsdelen af investeringen det vil sige den del af investeringen der udvider brugsværdien af det lejedes forhold i forhold til hvad lejeren

det er blevet præciseret i både lovteksten og i bemærkningerne til lovforslagets § to nummer to på grundlag af høringssvaret fra ejendomsforeningen danmark jævnfør

vi udsendte den tredje december høringsnotatet og et tilrettet forslag til ordførerne for partierne det er som fru benedikte kiær siger nogle

sendt ud vi har ikke forsøgt at skjule noget her eller på anden måde

vores fællesaftale når det er sådan

er det selvfølgelig vigtigt at vi får det drøftet får kigget på det

bare for at eksemplificere at vi faktisk hele vejen er

vi har været subtile i forhold til at sikre at det her holder ved

er opstået men men jeg tager det ad notam og vi indkalder selvfølgelig til et forligsmøde

dette er sagt kan vi sige at vi i venstre ikke kan støtte dette lovforslag på trods af de gode elementer da der er dele

dette lovforslag er desværre et rigtig godt eksempel på lovsjusk det indeholder ti forskellige overordnede dele som blandt andet stammer fra to vidt forskellige tidligere indgåede aftaler den ene del af lovforslaget er en udmøntning

mellem regeringen og enhedslisten den anden del stammer fra aftalen om satspuljen som venstre var med til at indgå men som enhedslisten ikke var en del af det betyder at vi som aftalepartner ikke kan støtte det lovforslag der skulle udmønte vores aftale det er noget rod det er en dårlig måde at behandle sine aftalepartnere på som aftalepartner må man forvente at udmøntningen af en aftale ikke bliver rodet sammen med aftaler man ikke støtter

dette lovforslag op så vi kan få en klar deling af hvad der er udmøntning af den seneste finanslovaftale med enhedslisten og hvad der stammer fra den seneste aftale om satspuljen

der er endnu et eksempel på at regeringen har lavet lovsjusk i høringssvaret fra advokatrådet bemærker de at høringsfristen på tretten dage ikke sikrer en ordentlig kvalitetssikring af en ny lovgivning

regeringen har ellers i sit regeringsgrundlag skrevet regeringen vil i tæt samarbejde med folketinget sikre høj lovkvalitet gennem rimelige høringsfrister der sikrer at organisationer og andre høringsparter har ordentlig tid til at gennemgå lovforslag og udarbejde kommentarer selv om jeg og mange andre er blevet trætte at nævne det er dette lovforslag endnu et eksempel på løftebrud på dette område fra regeringens side lovforslaget har nogle gode elementer som vi sådan set gerne vil bakke op om for eksempel kan det nævnes at det er godt at man vil forbedre reglerne

genhusning så lejerne kan vende tilbage til

forenkle processen med at få gennemført skillevægsarbejder og vi er også positive over for forenklingen af udbetaling af ungdomsboligbidrag center for

udvikling var vi selv med til at indføre da vi var i regering og det er en vigtig del af satsaftalen centeret fungerer rigtig godt og det er vigtigt at vi fastholder centeret

af centeret med satspuljen disse glimrende

om at fremrykke underretning om boligsocialt anviste lejere

kommunerne skal følge op med samtale egentlig synes vi det er positivt med samtaler med lejerne

dog lidt bekymrede for at det er en relativt lille andel af dem der får den første rykker der rent faktisk har risiko for

rykke ud af deres bolig problemet med dette forslag er først og

som regeringen og enhedslisten har fundet via skattestigninger prisen er fem

i to tusind og tretten og syv million kroner i to tusind og fjorten og de efterfølgende år vi har ikke råd til skattestigninger i en tid hvor vi har finanskrise vi bør være mere omhyggelige med brugen af vores offentlige finanser vi bør være ansvarlige politikere og også slå ned på selv små stigninger i det offentlige budget hvor det er forsvarligt for grundlæggende set skal vi sikre en fremtidig stærk økonomi i danmark samtidig vil jeg også bemærke at bl i deres høringssvar beretter at de ikke vil have

indberetninger som der skal laves og det lægger lovforslaget op til her har regeringen ikke valgt at lytte til bl det er jeg ganske uforstående over for jeg vil runde af med at sige at vi i venstre ikke kan stemme for det fremsatte lovforslag jeg håber at regeringen vil lytte til min kritik og dele lovforslaget op

vi kan støtte den aftale vi selv er en del af men være fri for at støtte de skattestigninger som vi bestemt ikke

glædeligt en familie som må gå fra hus og hjem er én for meget efter et forsømt årti hvor antallet af lejere og børnefamilier som blev sat på gaden

lykkedes at knække kurven det har de første spæde opgørelser vist og det er jeg både stolt af og meget glad for nu tager vi endnu et skridt for at holde hånden under de familier som har svært ved at betale deres husleje forslaget

at der vil være større opmærksomhed på de familier

anvises en lejlighed

om de nu også har råd til at blive boende og komme på ret køl jeg tror det er godt at kommunerne fremover tager en samtale hvis betalingen udebliver det betyder at man hurtigere får spurgt familien

har brug for hjælp en undersøgelse fra

to tusind og ti viste at hele atten

lejere som var blevet anvist af kommunen var blevet sat på gaden inden der var gået et år

alvorlige konsekvenser for de familier som ikke længere har et sted at bo og derfor har vi sagt meget klart

med at stige vi har sat os for at knække kurven og derfor er initiativet i dag endnu et skub i den rigtige retning sammen med alle de andre gode tiltag som afskaffelse af fattigdomsydelserne opsøgende gældsrådgivning

mulighed for at betale husleje i en periode

er vi også glade for præciseringen af reglerne

midlertidig genhusning og de andre justeringer og forenklinger

det almene boligområde

lovforslaget indeholder

bolsjer jeg vil komme ind på nogle af elementerne og nogle af elementerne kan vi godt tilslutte os andre er vi

dansk folkeparti kan frygte at dette ikke lever op til retssikkerhedsloven samt dataloven samtidig kan der jo være flere årsager til at man som lejer ikke har modtaget en rykker det kan være at posten er udeblevet

man forventer med dette lovforslag at kommunen så tager de nødvendige skridt til at undersøge om lejeren får den boligstøtte lejeren er berettiget til dette skulle

samt retssikkerhedsloven er overholdt og vi ønsker samtidig oplyst om det bliver sådan at man bliver registreret for en udebleven betaling af en rykker man ikke har modtaget

hvordan disse oplysninger bliver behandlet hvor længe det kommer til at stå i ens journal

og hvordan disse oplysninger vil blive anvendt

et register om der også skal være et register for udlejere der ikke lever op til

underrettes kommunen når en almen udlejer sender en sag om lejerestance til fogedretten indførelse af regler om en midlertidig genhusning ved omfattende ombygninger af almene boliger dansk folkeparti

rimeligt at genhusning sker i

her ønskes det at lempe reglen så kommunalbestyrelsen hvor det er velbegrundet kan give tilsagn

ungdomsboliger overstiger to procent jeg mener at dette afsnit mangler nogle konkrete svar da der sidst i lovforslaget står som altovervejende hovedregel bør der altså således heller ikke fremover gives tilsagn til nye boliger i en kommune

jeg er lidt i tvivl om hvad man i det hele taget mener skal man bygge i kommunerne selv om der står en masse

eller skal man ikke eller er det kun ældreboliger det omhandler derudover kan man spørge

hvad der skal ske med de boliger der står tomme

tilsagn til at bygge flere det er da positivt hvis det er sådan at byggeri ældreboliger kan fraviges to procent reglen ophævelse af kravet om kommunal godkendelse af skillevægsarbejder som udføres efter individuel råderet dette kan vi i dansk folkeparti godt støtte en forenkling af processen for udbetaling af

kan også i dansk folkeparti tilslutte os en forenklet procedure

afholdelse af tab ved lejers manglende opfyldelse af

hvis en lejer flytter uden at opfylde

huslejestigninger i lovforslaget

at dispositionsfonden bærer en del af tabet dispositionsfonden

eller en eller flere af dens afdelinger oplever økonomiske problemer

boligerne en sådan fond kan også yde støtte til forbedringer eller moderniseringer i

om man risikerer at tømme dispositionfonden for midler og om der overhovedet er nogen garanti for at lejerne ikke alligevel kommer til at betale i form af

orienteret om et projekt støttet med tilskud fra socialministeriet der hedder orden i økonomien giver ro i sindet

det her projekt som egentlig gik ud på

antallet af udsættelser er faldet

har jeg en forhåbning om vil være første skridt på vejen til samme resultat som det omtalte projekt med færre udsættelser

allerede i første halvår af to tolv har haft en effekt idet der for første gang i lang tid var en nedgang i

udsættelser af lejere derfor synes vi det er rigtig vigtigt at der nu følges op med nye regler som pålægger de almene udlejere at underrette kommunerne allerede når der første gang rykkes for en manglende huslejeindbetaling fra en anvist lejer

at reagere på underretningen ved at indkalde lejeren til en samtale for at finde en løsning

hvor kommunerne også gives bedre muligheder for at hjælpe folk når de er i en situation

undgå det det er supergode tiltag som vi tror på kan nedbringe antallet af ulykkelige familier der sættes ud af deres lejligheder

vi hilser det velkommen at kommunerne ved en ændring af to procentsreglen får større handlefrihed til at planlægge udviklingen i det lokale almene boligbyggeri efter de forhold der nu engang lokalt gør sig gældende

samtidig gøres det lettere at sammentænke planlægningen med de øvrige kommunale planlægningsområder

de nye regler om genhusning synes vi at de bringes mere i overensstemmelse med realiteterne

behovet og muligheden for en midlertidig genhusning i forbindelse med måske mindre omfattende ombygninger af almene boliger og det vil være en lettelse for såvel lejere som boligorganisationer at have klarhed på det her område

så er der et par afbureaukratiseringsforslag

moderniseringsaftalen med kl blandt andet

at kommunen ikke mere skal godkende skillevægsarbejder som lejerne får udført efter den individuelle råderet og

det her med at boligorganisationerne fremover sender både forventninger til og opgørelser over det reelle udlejningsomfang direkte til staten og ikke mere via kommunen det er da rigtig gode moderniserings og afbureaukratiseringsforslag

almene boliger i de senere år bliver der også taget hul på

med det her lovforslag de her tab belaster selvfølgelig afdelingerne og med det her lovforslag indføres der så reglerne om at boligorganisationernes dispositionsfonde efter nærmere kriterier kan gå ind og dække en del af disse tab vi bifalder

på den måde søger man det balanceret og vi vil selvfølgelig være opmærksomme på at dispositionsfondene ikke bringes i økonomisk uføre på den her måde

et andet af forslagene samler også ansvar og økonomisk forpligtelse nemlig det punkt der handler om ændring af reglerne om kommunernes og regionernes forpligtigelse til i visse situationer at yde beløb til dækning af beboerindskud i almene ældreboliger

fremover hos kommunen som i forvejen har forsyningsansvaret

tekniske ting tænker jeg hvor lovreglerne bringes i overensstemmelse med den praksis som allerede har udviklet sig

at statens administration behandler henvendelser om dette og samtidig præciseres det at ethvert salg af andelsboligforeningens ejendom udløser tilbagebetaling og at foreningen har en underretningspligt den sidste del af lovændringerne vedrører konvertering af

renoveringslån med støtte fra landsbyggefonden og de regler synes vi faktisk også

være omfattet af de generelle regler

slags harmonisering så konsekvenserne for beboerne er de samme uanset om et lån refinansieres eller konverteres så sf støtter de foreslåede ændringer og ser frem til de videre drøftelser

den jo så i dag i den

i forbindelse med finansloven for to tusind og tretten

enhedslisten og regeringen aftale om at antallet af udsatte lejere yderligere

vi gav jo kommunerne mulighed for

for de udsættelsestruede i en kortere periode nu skal vi så følge op på den anden del af aftalen der handler om

lejernes landsorganisation forholder sig skeptisk

lejeren bliver stillet i den her situation men

må jo konstatere at der blandt

der ikke får betalt huslejen også er familier med regulære arbejdsindtægter og det

kommunerne kommer ind omkring med noget rådgivning af de familier så vi støtter den del af forslaget

erstatningsboliger vil

med den renoveringsindsats der kommer nu her

at der kommer nærmere bestemmelser for

hovedpunkt vil jeg mene at det er vigtigt at vi nu får regler for det

i folketingets boligudvalg havde vi jo besøg af en afdeling i trigeparken i aarhus hvor man har problemer med at lejere flytter i nattens mulm og mørke og så er det afdelingen der står med beten og jeg tror at alle i boligudvalget var enige om at

rimeligt at det er afdelingen der skal bøde for det tænk hvis man i et parcelhuskvarter havde samme regel med at når nogen gik fallit så betalte de nærmeste naboer så derfor er det vigtigt at

centralt inde i systemet og for os

jo så vigtigt at dispositionsfonden ikke bliver nødlidende så det håber vi kan se på under

center for boligsocial boligsocial udvikling vil

det er oprettet ud fra nogle fra nogle satspuljemidler og enhedslisten er ikke en del af satspuljeaftalen men der kan altså laves fornuftige ting blandt andet netop det her center som vi varmt støtter og vi kan også varmt støtte at lejernes landsorganisation får plads i bestyrelsen for

høringsfristen er kort og

dem som står over for at blive sat ud af deres lejlighed der er sket rigtig meget gennem de seneste år både i forhold

at advisere kommunen om

en fogedsag før den egentlig er effektueret så man kan

en fremskudt rådgivning af de borgere som

med at få orden på deres økonomi for

forhold er baggrunden for at vi ser mange af de her udsættelser gennem tiden det er forhold

de her såkaldte fattigdomsydelser

faktisk oplever at der er

stigning i antallet af borgere der bliver sat ud derimod

oplever vi nogle af de steder hvor man har sat gang i den her fremskudte rådgivning at der faktisk et stort fald i antallet af borgere der bliver sat ud af deres bolig så jeg tror det er noget farligt nu at konkludere hvad årsagen er til at vi kan se

antallet af borgere der bliver sat ud af deres lejlighed er faldet på grund af en bestemt ting

det konservative folkeparti er en ganske glimrende idé for det viser sig

drejer sig om borgere som er udsatte som ikke har overblik over de muligheder de har og som simpelt hen har brug for hjælp det kan også godt være borgere som

en psykisk sygdom og derfor har

for en hjælpende hånd det er alt andet lige bedre at forebygge også på det her område end at man først træder til når den enkelte borger bliver sat ud af lejligheden

herunder er der også noget om øgede muligheder for kommunerne til

gå ind og se på hvor det egentlig er i deres kommune det

elementer i det her forslag og hvis jeg skulle gå igennem alle sammen

ville formanden rejse sig op og bede mig om at gå ned fra talerstolen

vil blot sige at der er der er mange fornuftige ting i det her og jeg ser frem til at

vi får en god udvalgsbehandling og

som det ligger nu kan det konservative folkeparti støtte

til deres huslejerestancer regeringen vil gerne styrke kommunernes indsats

gruppe af særlig socialt sårbare personer vi ved fra københavns kommune

man kan jo sagtens tage den diskussion vi har haft nogle gange her i i boligforligskredsen

boligordførerne om hvad der er årsag og virkning men man må konstatere at der er sket et fald på lige knap atten

siden regeringen trådte til

i årene før var en meget meget voldsom stigning jeg vil gerne sige at nogle af de tiltag man

tidligere regering hvor man gik ind og bad kommunerne om at være mere aktivt opsøgende har vi

der er ingen tvivl om og det vil jeg gerne give fru fru benedikte kiær fra de konservative at den indsats som kommunerne gør er meget differentieret og de steder hvor man gør det

af fattigdomsydelserne men man skal også se det sammen med en tidligere underretning

for rådgivning så der er mange elementer og var der et columbusæg her

er en fortsættelse af den her diskussion

enhedslisten jo og lavede i aftalen

administrere deres husleje og deres løn

man sikrer at huslejen bliver betalt for alle ved jo

flytter ud det er jo tab af livsværdi det er tab af kammerater det er tab af skole osv når man flytter

lige kommet en sfi rapport der viser

børn involveret i de her udsættelser

tror at samtlige partier vil gøre hvad de kan for

gerne kvittere for den tilgang alle partier har til det her så kan der være forskellige indsatser man mener der skal gøres men her har vi så

så er der altså øget respons på det det koster lidt penge

var fru louise schack elholm der sagde at man ikke er helt klar fra bls side

det forslag som er vedtaget på socialministerens område

det nytter ikke noget at folk får anvist en bolig med en husleje de reelt ikke kan betale

jeg mener at kommunen i forbindelse med anvisning også må hjælpe borgeren med at undersøge mulighederne for at få boligstøtte der er fortsat lejere som ikke får søgt om boligstøtte

den fremskudte rådgivning er det tit man kan se

nogle kan måske ikke overskue og andre har andre problemer at slås med så derfor er det vigtigt at vi

forslaget er som jeg sagde endnu et i rækken

som jeg også har orienteret

vi fået sfi rapporten som jeg nævnte før

initiativer bliver understøttet af rapporten rapporten viser bla

de er på vej ud den viser også at især

den del af det et andet element i lovforslaget er indførelse af regler om midlertidig genhusning ved omfattende ombygning af almene boliger jeg tror at herre lars dohn der nævnte det det er ganske fornuftigt

ved ombygning af almene boliger der er så omfattende at lejerne ikke kan blive boende under ombygningen så giver reglerne i dag jo kun mulighed for en permanent genhusning

gerne tilbage til det område hvor de kommer fra

så derfor har boligorganisationerne udviklet den praksis at de har gjort det

at de genhuser lejerne midlertidigt det er det vi lovliggør med det her lovforslag jeg tror at

at vi her foreslår at bl

fastsætter landsbyggefondens tilskud og svarer til det man har vedtaget

center for for boligsocial udvikling i satspuljeforligskredsen men man skal jo lovfæste at landsbyggefonden også skal finansiere deres del af det og det skal man altså gøre i et lovforslag det gjorde den tidligere regering også

fru karina adsbøl fra fra df der spørger om der nu bliver et register

register men man kan se hvis folk er boligsocialt anvist og de ikke får betalt deres husleje og så sender man altså med det samme en underretning til kommunen det synes jeg

som jeg håber dansk folkeparti kan støtte men selvfølgelig svarer vi gerne på alle spørgsmål i den retning

i hvert fald helt tryg ved at det ikke er et nyt register vi opretter her så havde vi også skrevet det på den måde

som lovsjusk selv om jeg anerkender at høringsfasen har været

diskussionen og debatten i salen og jeg ser frem